meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig regional og landdistriktspolitisk redegørelse

to tusind

europaudvalget har afgivet beretning om tidligere orientering om eu sager og lister over verserende sager af større rækkevidde efter nyvalg beretningen beretningen vil fremgå af

de af kaare dybvad under nummer fire og fem opførte spørgsmål

til transport bygnings og boligministeren udgår efter ønske fra

er til børne og socialministeren

er fru kirsten normann andersen fra sf

vedrørende den manglende mulighed for tilskud til overvågning i medfør af § fem og halvfems i lov om social service til unge over atten år med svære fysiske og psykiske handicap oplyse hvornår forhandlingerne mellem regeringen og kl forventes tilendebragt og om regeringen som følge af venstreregeringens klare løfte

tusind og seksten og ministerens enighed på samrådet om at vi har et stort problem der bør løses vil løfte sagen op i årets økonomiforhandlinger med kl

sårbare borgere som har behov for

til daglig yder en meget stor indsats for at

vare på deres familiemedlemmer det er vi jo rigtig glade for at de gør den type tilskud eller hjælp der gives

servicelovens § halvfems stykke tre en hjælpeordning hvor hjælpen bliver udmålt ud fra borgerens samlede behov

hjemmel til at udmåle timer til overvågning i ordningen

tusind og femten slog fast ministeriet har tilbage i to tusind og sytten fået udarbejdet en undersøgelse af konsekvenserne ved to mulige løsningsmodeller som er blevet drøftet

da de drøftelser jo ikke har ført til en løsning

på at finde frem til en løsning jeg tør bare ikke sige noget om tidsperspektivet for hvornår de drøftelser vil være afsluttet men når vi har klarhed over en mulig løsning og de økonomiske konsekvenser

drøfte mulige måder at tilvejebringe finansiering på jeg tror faktisk at rigtig mange

smidt håndklædet i ringen på et tidligere tidspunkt

interesseret i omvendt så at høre hvor hårdt sf vil presse på hvis nu regeringsmagten

komme til at sidde faktisk vil få en socialminister som vil tage den her problemstilling alvorligt så hvor hårdt vil sf presse på hvor højt

betydelig billigere hvis man havde videreført den her overvågnings

løsning som man jo trods alt har benyttet en gang

mellem femoghalvfjerdstusind kroner og enoghalvfemstusind kroner så under alle omstændigheder ville overvågningsløsningen have været billigere når den ikke er billigere for kommunerne

fordi statstilskuddet følger med et botilbud så hvor svært kan det være at benytte en løsning hvor man vælger at sige at statstilskuddet

følge med den løsning der er den rigtige for den pågældende borger og for lige præcis de her i øvrigt meget få men ualmindelig sårbare handicappede børn som har brug for

bo hjemme i længere tid eventuelt måske endda altid når løsningen er så enkel

at forholde sig til hvorfor så ikke bare få ændret det der statstilskud

så det en gang for alle følger barnets behov

kan man heller ikke bare sige at det er billigere til gengæld vil

for det df sf forslag der er kommet hvor

man går ind og kigger på at jamen kan det så være i en afgrænset periode

for de unge fra atten år

og kigger på lige nu og drøfter med kl jo lige præcis er alternative modeller og så til sidst i

en ros mens taletiden løber ud

på deres atten års fødselsdag faktisk blive tvunget til at flytte på en institution fordi forældrene bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen fordi vi ikke har skabt lovhjemmel til at man kan videreføre overvågningen for det meget handicappede barn

og ja jeg tænker også at en løsning kunne være en midlertidig ordning men hvor svært kunne det være

i og med at det er en opgave som vil blive pålagt samtlige kommuner

selv har taget den opgave

jo lige præcis også derfor at vi kigger ned i de alternative modeller

og familiepolitikken er rigtig rigtig vigtig og når jeg hører de beretninger om familier

et familiemedlem som skal placeres på en institution fordi man ikke har hjemmel til overvågning så skærer det da langt ind i hjertet

man havde videreført overvågningen

det rigtigt at mange forældre har løst opgaven på en anden måde

skulle vi ikke være i stand til at kunne finde det lille beløb der skal til for at løse det her problem som vi er så enige om skal løses og forestiller ministeren sig så så helt konkret at det er med i det mindste

er den mindste model og så helt op til

er jo også derfor at at vi i drøftelserne med kl ser

især de borgere som er unge og som jo bor hjemme og som måske ikke er parate til at flytte på en institution og så ved jeg godt at det rent intuitivt

mening at man betaler mere for en plads

botilbud i forhold til overvågning men jeg kan bare ikke lave det regnestykke

og tager lidt og det er jo det som lige præcis gør at den her problematik er svær og bliver ved med at være svær spørgsmålet er om der er en vilje til at løse den

der er mange gæster i dag det er sådan at fredag middag har alle folketingsmedlemmer ret til at stille op til to spørgsmål til

onsdag i spørgetimen det er sådan at spørgsmålet skal afleveres skriftligt fredag middag og så er det også det samme spørgsmål

kan folketingsmedlemmet bede om uddybende svar først får vedkommende to minutter og derefter får man to gange en halv minut

stille spørgsmål i og så skal ministeren ekstemporere og svare på stående fod det er det i lige har set ske så kan vi tage en avanceret model og den skal vi nemlig se nu der er der en spørger

enhedslisten og medspørgeren hedder eva flyvholm og hun sidder der og venter hun får lov til at stille to spørgsmål midt i det hele det er når man vil være rigtig grundig og stille rigtig grundige spørgsmål til ministeren og den minister de gerne

til er energi forsynings og klimaministeren

han sidder klar til at svare derovre så nu hører vi

kan bruge fossil gas fra norge frem til to tusind og tre og tres når eus klimaplanlægning går på at opnå at eu bliver nulemissionsområde i

blive sent inden formanden kom hjem

omstilling for det første har polen i dag et meget stort og forurenende kulforbrug kul står for omkring firs procent af

udskiftes med naturgas som udleder halvt

eller olie uden for kraftværk og transportsektoren

ny og stabil gasforbindelse der giver polen sikkerhed så de kan investere i grøn omstilling og vedvarende energi det er de tilbageholdende med i dag hvor deres gas kommer fra usikre

ønske sig at polen tog skridtet fra afhængighed af kul og direkte over til vedvarende energi som sol og vind jeg må desværre sige at det ikke er realistisk polen har et helt andet energimiks end vi har i danmark derfor er gas via

i polens grønne omstilling for det tredje kan

understøtte øget anvendelse af biogas og andre grønne gasser i danmark det er også godt for den grønne omstilling med energiaftalen er der enighed i folketinget om at vi skal arbejde mod at nå nettonuludledning af drivhusgasser seneste i to tusind og halvtreds i danmark og eu det betyder at vi ikke udleder mere

eller vores arbejde i eu heller ikke hvis vi forhåbentlig lykkes med at overbevise resten af eu om en målsætning om nettonuludledning senest i

gode nok vi vi står med en

reducere vores klimabelastning

det gøres altså ikke ved ligesom at cementere

en anvendelse af fossil energi jeg synes det er helt grotesk at vi

en gasledning som som først er afskrevet i to tusind og tre og halvtreds og som som jo kan anvendes frem til to tre og tres

er på et tidspunkt hvor vi skal have udfaset de fossile energikilder jeg synes det er en fejlinvestering

det er så forbrugerne der kommer til at betale for

den her fejlinvestering jeg synes at

man i stedet for skulle skulle satse på helt andre investeringer som kunne fremme den vedvarende energi som kunne fremme at vi kommer frem til

polske energipolitik og jeg kan godt forstå at polen gerne vil have

det her jo i høj grad noget udlandspolitik og det er også udenrigspolitik fordi det har at gøre med parisaftalen

man i danmark kan transportere grøn gas i den her ledning men vi har jo at gøre med en en gasledning som kan transportere fire gange så meget gas som vi bruger i danmark i øjeblikket og på den baggrund vil jeg gerne høre ministeren om om ikke

hvis man ligesom skulle tage udgangspunkt i at man gerne vil fremme noget grøn gas

sådan en ledning som går fra fra den jyske vestkyst og

kommer til at finansiere etableringen af den her gasledning over den tarif som polen skal betale for at bruge nettet det betyder en samlet gevinst for de danske gasforbrugerne på en milliard kroner over perioden og

mulighed for at reducere danske gasforbrugeres nettarif over

også en samfundsøkonomisk gevinst på to milliard kroner ved

projekt

fra polen og hvis ikke den situation var polakkerne og polen havde meddelt danmark og andre at de fra to tusind og to og tyve bliver afskåret fra

at der skal etableres den her gasledning

siger man bare ja det virker jo som om

er manglende demokrati i sagen her det er jo ministeren der

det ville være være rimeligt at at vi fik en politisk inddragelse af folketinget og jeg vil godt høre ministeren om

et spørgsmål omkring polens muligheder for fremadrettet at sikre sig gasforsyning

dels ved at vi får et net og en mulighed for

fulgt den lovgivning der er på området sagen har også været forelagt folketingets energi forsynings og

jo også mulighed for at bringe det her op i både energiforligskredsen og i

det synes jeg ikke hænger sammen med at vi samtidig har en målsætning om at vi skal trappe ud af fossile brændsler så hurtigt som overhovedet muligt

plan vil have et nulemissionssamfund i

så stor en investering i fossil energi

forstår sagtens udfordringen i at det er en stor omstilling fra kul til vedvarende energi men det

vi burde gå ind fra dansk side og hjælpe polen i den omstilling for at nå i mål med det for det her er ikke bæredygtigt når man ser det på den lange bane

for at etablere den her gasledning så vil jeg i forhold til fru eva flyvholms spørgsmål sige at polen står energimæssigt et helt andet sted

min polske kollega polen er jo slet slet ikke i samme gear som os

til grøn omstilling det er ikke realistisk at polen fra den ene dag til den anden bare omstiller hele sin energiforsyning til sol og vind der er et meget meget

ved at give den her mulighed for at skulle trække på naturgas

polen faktisk mulighed for at sætte mere fut i den grønne omstilling eftersom det er sådan at naturgas jo udleder

forbruget af fossile brændsler i de næste tredive år

at polen skal få så stor en andel af sit energiforbrug fra fossile brændsler fra naturgas i to

som det her jo lægger op til

er en trædesten i forhold til at polen kan finde en løsning som er langt mere miljørigtig

polen står et andet sted end danmark når det handler om

energipolitik og andelen af vedvarende energi og derfor kan det her bidrage jeg ved også at min polske kollega

langt fremme med planer om at supplere den her investering med investeringer i i vind og måske endda også i sol og andre former

hen over danmark og

kan få noget ud af gasledningen i fremtiden men jeg synes at besvarelsen her klart viser at at det at have sådan en kæmpe gasledning på tværs af danmark som vi kan komme til at bruge slet ikke er noget som er en investering som som danmark får får gavn af er ministeren enig i det

at enhedslisten er et solidarisk parti

den her gasledning handler jo også om

at hjælpe polakkerne i en meget meget klemt situation hvor de afskæres fra

polen som danske gasforbrugere ikke får gavn af og hvor mange lokalsamfund generes af at en gasledning på to hundrede og tredive

graves ned og en stor kompressorstation med støjgener skal genere et lokalområde ved næstved

og at de ikke skal betale

faktisk er det forventningen at de danske gasforbrugere samlet set vil komme til at spare omkring en milliard

bidrager nemlig til at vi i danmark kan holde gastarifferne stabile det skyldes de polske betalinger for at få naturgassen transporteret fra nordsøen og ned til polen polen har allerede indgået bindende kontrakter for betalingerne og danske gasforbrugere skal derfor samlet set ikke

så er der spørgsmålet om gener for berørte borgere

af denne størrelsesorden desværre ikke kan undgå at skabe

jeg har derfor løbende opfordret energinet til dialog og til at vise lokale hensyn energinet har mødtes personligt med de cirka fem hundrede lodsejere

er afholdt syv borgermøder i marts måned og der er foretaget mindre justeringer af ruten på baggrund af dialogen heldigvis er rørene i jorden og vil være usynlige når først de er lagt vedrørende kompressorstationen på sydsjælland findes der desværre ikke en perfekt placering for sådan et anlæg hvor ingen vil opleve

og borgere den ligger op ad motorvejen

vil blive omkranset af træer energinet har oplyst mig

vil der ikke være lugtgener eller rystelser og miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes det eneste væsentlige støjbidrag kommer fra en udluftningsskorsten når der kortvarigt ventileres i forbindelse med service det vil kun forekomme i cirka femten minutter i dagtimerne

være solidariske over for andre lande og vi vil meget gerne bidrage til at de danske erfaringer med at opbygge et vedvarende energisystem som fungerer hver eneste dag og som har sikre leverancer

som ministeren kunne stå i spidsen for i stedet for at der bliver satset på på fossile energileverancer fra fra norge til polen jeg synes den her sag også viser at at vi har

planlægge ledningsforbindelser det kan både være gas og

har fokus på at vi står over for at vi skal have et andet samlet energisystem hvor vi skal håndtere at der bliver mere og mere vedvarende energi og hvor vi skal have fjernvarme og el og gas til at spille meget bedre sammen

jo nemt kunne være at det er andre investeringer end nye ledninger man skulle prioritere for eksempel store varmepumper

det er nogle helt andre investeringer som som ville være bedre for det samlede energisystem end at bygge en

jeg noterer mig at ministeren

hensyn til de lokale beboere men vi er altså i en situation hvor

en gasledning af den kaliber som skal hen over jylland hen over fyn og hen over over det sydlige sjælland selvfølgelig vil have nogle

om det er sådan at det her projekt

mest muligt at tage ud i

jeg nær sagt og mødes med lodsejere og derfor er jeg jo også meget tilfreds med at det er lykkedes energinet at mødes med fem hundrede lodsejere

syv borgermøder det er nemlig helt afgørende at der er en stærk lokal

det tror jeg vi har en fælles interesse i at få udfaset så langt tror

vi er enige skal det lykkes er man nødt til at finde et alternativ som er stabilt

naturgas et alternativ

at det der er ærgerligt ved den her satsning

at man så lige på den korte bane hjalp polen i

lave en investering i nye gasledninger som som skal bruges frem til

tre og tres jeg synes ikke det er rimeligt at man prioriterer den slags infrastrukturprojekter i danmark og generer danske statsborgere med en polsk rørledning

at ministeren kommer til at se det her projekt igennem

også det er vigtigt at understrege at i modsætning til andre infrastrukturprojekter som jeg også ved har spørgerens

minimale i modsætning til andre elementer og andre ting

håndtere den grønne omstilling

er klart at her bliver reglerne fulgt men jeg har sendt et signal om at energinet skal lytte mest muligt og være

placeringen af ledningen linjeføringen og så videre og det er jo en dialog som

altså næstved kommune bliver skåret tværs igennem der er også folk som vil opleve at

hører fra mange af de bønder som vil blive påvirket

se på hvordan det påvirker folk og netop når perspektivet er

ude af proportioner at så mange mennesker skal skal påvirkes af det det er jo meget tydeligt at der er en stor utilfredshed med det her

jeg kunne godt tænke mig at at spørge ministeren

for nylig hvornår kommer der en afklaring af hvad

hvis det skulle vise sig at ledningen nogle steder

den pågældende landmand bliver kompenseret i den forbindelse

på grund af rørledningen når det netop ikke på længere sigt kommer til at være en bæredygtig energikilde jeg anerkender fuldstændig det ministeren siger med at det lige nu er en forbedring i forhold til kul men vi snakker altså

investering der rækker mere end tredive år ud i fremtiden og det her vil simpelt hen fastholde polen i et fossilt energiforbrug som som ikke hjælper os i mål i forhold til den grønne omstilling vi skal have og som er en stor gene for rigtig rigtig mange borgere i de kommuner der bliver berørt det synes jeg vi

fastholder enhedslisten det jerngreb der er på kul samtidig med at man efterlader i millionvis af polakker selv at

stå uden gasforsyning i to tusind og en og tyve

de store infrastrukturinvesteringer

ikke det er rimeligt at at beslutningskompetencen udelukkende ligger

ministeren når det både drejer sig om viking viking link

en bedre beslutningsproces hvor folketinget bliver inddraget der er mange meget små ting som folketinget bliver inddraget i

et lovgivningsarbejde omkring jeg vil godt høre ministeren om om ikke han kan se at

hvis enhedslisten har et ønske om at lave om på det må enhedslisten jo

dagens indsats vi skulle så været gået over til spørgsmål fire og spørgsmål fem men de er trukket af dagsordenen af spørgeren

afsluttet

er et emne som som interesserer herre christian rabjerg madsen ganske meget og ganske oprigtigt og og jeg har nemlig gode nyheder med i dag miljøstyrelsen har i to tusind og atten og nitten gennemført en bestandsestimering af snæblen i i ribe å og vidå i ribe å

hundrede og fyrre procent i forhold til to tusind og tretten men bestanden er fortsat meget lille og ganske sårbar i vidå har der været en fremgang på sytten procent i forhold til to tusind og fjorten og bestanden

vurderes som sårbar men ikke som akut truet der er i de seneste

mange år gennemført indsatser for omkring en hundrede og halvtreds million kroner for snæblen og selv om vi nu så småt kan se en lille effekt står vi altså stadig væk med en art som er sårbar miljøstyrelsen vurderer imidlertid at en genbank bør være sidste løsning fordi en opfiskning af moderfisk til en genbank i sig selv er en belastning for en lille bestand og fordi det kunstige opvækstmiljø i genbanken betyder at der er ganske få fisk der overlever når de bliver udsat ligesom ordføreren er jeg meget optaget af at vi passer på vores truede dyrearter men vi skal også

på en rigtig måde en velovervejet og effektiv måde og med det nye tal for snæblen mener jeg altså ikke at der er grund til panik det er der i øvrigt

fortsat skærpet opmærksomhed og den er jeg glad for

at have den her dialog og få stillet spørgsmålet for det var jo for alvor

ministeren har med i i salen i dag som jeg virkelig sætter pris på på snæblens og på biodiversiteten

hvor den reproducerer sig selv så vi har selvfølgelig et helt åbenlyst og enestående ansvar

har flere eksperter jo været fremme og foreslå det som et muligt redningsinitiativ

en vis interesse for at få sat i værk også fordi det er relativt

have en en genbank men det er

vi i det her spørgsmål skal læne os op ad eksperter og derfor kunne

også godt tænke mig at få

forestå det og de mente med udgangspunkt i deres ekspertise at det var

hvad er ministerens vurdering er der behov for at vi får en second

i forhold til ministerens eget system og er der andet vi bør gøre set i lyset af at der på trods af den flotte procentvise stigning stadig væk er tale om en art som er om ikke akut udrydningstruet så i hvert fald fortsat

bede miljøstyrelsen om at sætte nogle flere ord på

madsen stiller her hvorfor kan man ikke bare gøre det det handler åbenbart om og her roder jeg mig lidt ud i noget jeg ikke er ekspert i

så er den selektion altså ikke nødvendigvis velegnet

i vildskaben igen og derfor risikerer man altså at

få sat de forkerte ud eller at det er

de de forkerte der tilpasser sig

jeg skal meget gerne bede miljøstyrelsen om at uddybe det her sådan at det ikke er

trods alt stadig væk er ganske presset

yderligere bestandsovervågning fremadrettet vil man lave en optælling igen

er sikre på at vi holder os på sporet i retning af at

vi set en relativt stor øgning i

men det er altså en ganske sårbar bestand det er noget som vil blive fulgt op hvert andet år hvor der altså vil blive lavet ikke en optælling men

bestanden her er det er klart at man når man

på snæblen som vi har et kæmpe ansvar for

mange kræfter og også lokalt er der brugt mange ressourcer og

ude i varde å systemet og at

resultat men jeg håber virkelig at det er robuste resultater og at fremgangen for arten

også sådan med om ikke tilbageholdt åndedræt så en

udvikler den her bestand sig så videre og er den på vej i den rigtige retning

sandheden er jo at vi ikke ved voldsomt meget om snæblens biologi vi ved ikke voldsomt meget om om hvordan snæblen yngler og vandring til til vadehav og så videre

deres skærme om at være opmærksomme på at vi går i gang med punkt to nu vi mangler nemlig forslagsstilleren

punkt to og vi kan ikke gå i gang før forslagsstilleren er her og det er fru pernille

på nettet i øjeblikket

er nemlig beslutningsforslag nummer b

hundrede og syv og tredive forslag til folketingsbeslutning om billigere frugt og grønt

så mangler vi en minister så vi er nødt til at holde en lille pause nu og trække vejret og se om vi får fru pernille schnoor

med flere frem til at starte selve forhandlingen da vi

er en genfremsættelse

og det handler om nedsættelse af momsen på frugt og grønt konkret

halveres hvilket vil sige fra fem og tyve til tolv

dette finansieres ved at tobaksafgifterne forhøjes det er ikke et nyt

behandlede vi et lignende beslutningsforslag om nedsættelse af momsen på frugt og grønt argumenterne for ikke at indføre en reduceret momssats på frugt og grønt

nogle der sidder og venter i spænding er de samme som dengang

holdt fast i og det er der faktisk nogle gode grunde til jeg mener også at de grunde fortsat er gældende her

det siger sig selv at et momssystem med én sats er nemmere at administrere end et momssystem med mange forskellige satser og det er nemmere at administrere én momssats for både virksomheder og myndigheder

idet der opstår usikkerhed om hvorvidt den pågældende vare nu også bliver pålagt

de her administrative afgrænsningsproblemer

her kunne svare på mine spørgsmål men nu problematiserer jeg bare fordi det ville være det embedsmændene

de må være omfattet af forslaget det kan vi være enige om men hvad med

er det egentlig sundt og godt for miljøet hvad med makrel i tomat ja altså fisk er jo sundere end kød men hvordan skal vi så udregne

hvad med tomattærte tomatsuppe pizza med tomat

tomatketchup er ikke særlig sundt

en vigtig ingrediens hvad med og nu tager

frugt og grønt men men

det er for at illustrere at det kan lyde smukt

skulle forklare borgerne og virksomhederne hvorfor

det er svært at finde nogle saglige begrundelser for at der skal

fuld moms på tomatketchup men halv moms på friske grønsager

i hvert fald vælge at sige at det kun er de friske grønsager og selv hvis man gør det løber man ind i grundlæggende problemer som man bliver nødt til at forholde sig til hvis man støtter det her beslutningsforslag og jeg har ikke svarene og jeg har spurgt i skatteministeriet de

de kan heller ikke komme med svarene og på en række andre områder

løber vi ind i i de her afgrænsningsproblemer for hvorfor skal der være chokoladeafgift på

en anden slags

vil medføre at en momsnedsættelse ikke slår fuldt ud igennem til forbrugeren idet virksomheden

dække deres yderligere omkostninger til administration en nedsættelse af momsen på frugt og grønt er heller ikke et fornuftigt instrument

det skyldes at nedsat moms på frugt og grønt i overvejende grad vil komme allerede eksisterende forbrugere af frugt og grønt til gavn det vil sige at en nedsættelse i overvejende grad alene vil vedrøre forbrugernes nuværende forbrug og derfor i begrænset omfang bidrage til at forbedre folkesundheden og jeg tror også uden at jeg tror

det at dem der har et meget højt forbrug

folk der har relativt høje indkomster

hvert fald dem der køber de dyre frugt og grønt varer nemlig

her nedsættelse

de samme argumenter gør sig gældende hvis man ønsker at opnå en forbedring af miljøet og klimaet et pristilskud

af nedsat moms er ikke knyttet til varens påvirkning af miljøet og klimaet hvorfor det må anses som en dyr måde at forsøge at opnå en forbedring af miljøet og klimaet

en af de varer der vil få gavn af den her nedsættelse avokadoen

synke et par gange der skal bruges enormt meget vand til at producere en avokado typisk produceres de også i lande langt væk fra danmark

nogle andre problemer min konklusion som skatteminister og det er også årsagen til at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget er

intentionerne er gode og jeg vil gerne have at folk spiser mere frugt og grønt jeg er selv vild med frugt og grønt

meget svær administrativ måde og en samfundsøkonomisk dyr måde at opnå den forbedring for klimaet og miljøet

der er langt mere effektive måder at opnå resultaterne på for miljøet og for folkesundheden og og for klimaet blandt andet fordi forslaget medfører et mindreprovenu

forestille sig de to milliard kr som vi i dag bruger på sundhed og på ældre

børnepasning og på pleje skal findes på anden vis der anviser alternativet og det vil jeg godt anerkende en finansieringskilde

forhøjelse af tobaksafgifterne regeringen har ikke nogen planer om at forhøje tobaksafgifterne men debatten er jo derude og der er også stærke kræfter i mit eget parti inklusive min partiformand der har sagt

at at se på spørgsmålet om tobaksafgifter på den anden side af et folketingsvalg

skal man tænke sig grundigt om for det finansierer ikke noget som helst faktisk koster det

jeg kan godt forstå hvorfor alternativet peger på den finansieringskilde

men men min opgave som skatteminister med ressortansvaret for afgifter er jo at sige at

danmarks geografiske lokalisering

føre til massiv grænsehandel og det vil gøre at

der bliver købt flere cigaretter

man godt må udfordre men men det er svært at finde

at øge cigaretafgiften til firs kroner giver flere penge i kassen

jeg meget gerne invitere ham eller hende til møde på mit

skal de momsindtægter som staten vil miste på grund af den nedsatte moms på frugt og grønt hentes på anden måde hvis forslaget skal gennemføres

hvis man vedtager forslaget

isoleret set efter beregninger i skatteministeriet

til velfærd i det her land derfor er det i den grad et ufinansieret forslag så

sige at vi anerkender de gode intentioner fra alternativet dem deler vi faktisk i regeringen men forslaget om

velfærden i vores land så det vil jeg kraftigt advare imod det er rimeligt at diskutere en hævelse af tobaksafgifterne

på baggrund af forslaget som jeg jo synes er et meget seriøst forslag som primært

gennemsnitsdanskerens kost er større end den samlede belastning fra personens forbrug af el varme benzin og diesel

der er også klimamæssige aspekter i at gøre det her

der er så vildt meget muntert i det

er rigtigt at jeg har stået her før det er nemlig fordi det er en del af vores politik at det der er

være billigt og at det der er usundt

kritisk i forhold til finansieringen af det eller synes ministeren sådan set

fornuftigt eller er det nogle teknikaliteter i forhold til at man så skal have to momssatser ligesom man har i sverige hvor man har en anden fødevaremoms

at det vil koste noget så man måske skal tage noget af råderummet

også skal ud i noget teknisk i forhold til nogle flåde tomater altså

det og jeg er glad for alternativets måde

været et positivt bidrag og det mener jeg virkelig jeg synes at mange partier kunne tage ved lære af det men men formålet med at være i politik er jo ikke bare at mene noget det er jo også at gennemføre det og når man genfremsætter et beslutningsforslag forventer jeg

i bemærkningerne til beslutningsforslaget når

gennemarbejdet beslutningsforslag

vi politikere på christiansborg ikke har ressourcer til rådighed eller ikke kan trække på brancher eller interesseorganisationer det her ville være en langt bedre og mere seriøs debat hvis fru pernille schnoor og alternativet havde sat sig ned og arbejdet med beslutningsforslaget i stedet for blot at arbejde med hvad de gerne vil fremme for politik handler ikke kun om at mene noget det handler også om

cigaretter skal være dyrere jeg synes nok at noget siden første gang

og foreslå nogle ting

af ministerens politik men det er en del af vores politik det vi har

at diskutere nogle teknikaliteter jeg er ikke enig i at det skal være afgørende for om man kan gøre det her

det er meget let for mig som skatteminister at afvise et forslag jeg egentlig synes er meget fornuftigt fordi det ikke er særlig gennemarbejdet på trods af at det er en genfremsættelse og på trods af at man kan få hjælp fra folketingets udvalgssekretariat stille spørgsmål til mig som skatteminister og andet jeg synes bare det er ærgerligt for det gør det let at afvise alternativets politik

er synd for alternativet set også for den oplyste debat

godt råd til næste gang man skal genfremsætte

har lavet en differentieret moms på fødevarer og læne sig op ad den afgrænsning

at ordførerkredsen og ministerkredsen her er et miks mellem skattefolk og sundhedsfolk

fremsatte beslutningsforslaget her at

i dag er der puttet mere sundhed ned over det og det er vi i socialdemokratiet rigtig glade for det ændrer dog ikke den socialdemokratiske holdning til hele diskussionen af om vi skal have et differentieret momssystem det synes vi i socialdemokratiet ikke at vi skal

der er rigtig gode argumenter for at vi bibeholder et enkelt og smidigt momssystem som vi har men det er en absolut væsentlig del af den socialdemokratiske sundhedspolitik at vi skal have et skarpt skarpt øje rettet imod at alt for mange danskere bliver syge gennem livet og vi kan politisk gøre ting

skal vi fokusere benhårdt på forebyggelse og sundhedsfremme

sig er baggrunden for at beslutningsforslaget her

vi ved desværre med meget stor tydelighed og sikkerhed at livsstilen

påvirker menneskers liv i en god retning eller i en mere sygdomspræget retning vi ved at kost fødevarer og her er frugt og grønt jo en vigtig

kombinationen af fødevarer og kost

en af de virkelig vigtige faktorer for at mennesker udvikler sygdom

i høj grad betegnes livsstilssygdomme alternativet beskriver også i sin fremsættelse og sin beskrivelse af beslutningsforslaget her hvordan det er at forebyggelseskommissionen tilbage i to tusind og ni greb omkring udfordringen

differentieret moms jeg har haft den tykke grønne bog nede fra reolen i dag for lige at genlæse det det forebyggelseskommissionen

bemærke at forebyggelseskommissionen ikke satte det op som en af deres forholdsvis mange anbefalinger at de ville anbefale differentieret moms vi synes i socialdemokratiet at vi skal vi skal se os

for at finde andre metoder andre strukturer

for at understøtte at frugt og grønt og en sund livsstil i det hele taget bliver fremmet bredt i befolkningen skatteministeren var inde på sådan nogle antagelser af hvem det er der spiser mest frugt og grønt

det er et ønske fra socialdemokratisk side at frugt og grønt i højere grad bliver en bred del af den brede befolknings kostindtag og ikke måske dem der tjener flest penge

vil gerne åbne op for en dialog og en debat med alternativet og folketinget som helhed

hvordan det er vi måske kan være med til at understøtte nogle strukturer men tilbage til momssystemet det er et enkelt det er et forståeligt det er et smidigt og som skatteministeren også sagde det er også et billigt momssystem vi har vi har kun meget få undtagelser

lad mig nævne frimærker og dagblade

vi ønsker ikke at ændre på den

vi har på området her det var også det min kollega fremsagde for et par år siden da det var til debat første gang jeg har i dag benyttet lejligheden til at fremhæve de

fødevarer og kost i det hele taget

vi meget interesserede i at få en bredere politisk debat om her i folketinget men ikke med baggrund i beslutningsforslaget her

differentiere momssatserne

skal til folketinget også gøre opmærksom på at jeg er bemyndiget til at melde det samme fra det radikale venstre og fra sf

fremhæve de sundhedsmæssige aspekter i vores forslag

vi argumenterer

at det er vigtigt at det ikke kun er ministeren og

et bredere grundlag

at man så er uenig i det redskab

kan jeg høre at vi langt hen ad vejen er enige

forebyggelseskommissionen er jo at de ikke tager stilling til den klimamæssige effekt af det altså vi har jo to begrundelser for det her forslag

sundhedsfremmende begrundelse og så har vi en begrundelse

mere klimamæssige betragtninger og den begrundelse har de ikke med og det

vi mener at der er endnu en grund til

at sikre flere danskere et langt og godt liv uden sygdom eller i hvert fald med mindre sygdom ja forebyggelseskommissionen var jo sat i verden for at prøve at kigge på det sundhedsfremmende og det forebyggende

også bemærket alternativets argumentation

at det også skal være mindre klimabelastende hertil kender ordføreren jo også godt den socialdemokratiske holdning

her er det jo en spændende kombination af at vi gerne vil have at vi skal være en grøn førernation og at vi i høj grad skal tage ansvar for verden omkring os så vi ikke blot i vores iver

belaster klima miljø og natur her skal vi jo også appellere til de dygtige danske producenter af frugt og grønt på samme måde som vi har set landbrugssektoren

understøtte økologiske produkter som har vist sig at være et fantastisk

det samme kan vi jo også ønske at producenterne gør

klimaaftryk kommer fra vegetabilske fødevarer ifølge

det der gør at vi fremsætter det her så vi kan få fokus på

kan slå to fluer med et smæk at man så kan være uenig i redskabet i

moms er

om sund kost som vi måske en gang imellem glemmer

det grundlag der ligger i forslaget i dansk folkeparti så vi

får sine produkter fra hvordan

lidt mere efter årstidens

frugt og grønt i

vi dyrker nogle ting i opvarmede drivhuse

også draget tobakspriserne

synes det er lidt synd at man blander tingene sammen

sket en almindelig takst og prisfremskrivning

når vi ser så på den stigning som

flere kopicigaretter med rigtig mange dårlig ting i

som er farligere end de cigaretter

beslutningsforslag der kræver nogle penge

i afledte omkostninger og derfor kan vi ikke støtte forslaget men vi havde gerne set at man havde

uden at man behøver at gå på kompromis med enten kvaliteten eller

noget som vi ved der er sundt

tallerkener med noget grønt kartofler sovs og kød

for meget sovs for det feder

specielt mændene vil jeg sige

det der salat og grønne blive liggende tilbage på tallerkenen de spiser

at indtage og at man får lyst til at spise det så lad os få en debat om sund kost i stedet for det havde jeg hellere set

af det vi kunne tale om i dag det er jo altid svært

jeg stiller men fordi det handler om moms

er stødt på som jeg også tror jeg nævnte sidste gang

viser at syv og firs procent af danskerne gerne vil have momsen

det er sådan lidt under bæltestedet når ministeren

er folketingsvalg vi har ikke selv

det er meget lang tid siden

står både i vores finanslovsudspil

så det en mærkesag for os

på varer med fødevareministeriets nøglehulsmærke for sund mad

faktisk en rigtig stor gruppe som ønsker

men lavede også nogle undersøgelser

hvor man placerer varerne i forretningen

så pengene skal komme et sted fra og det er der jeg mangler at

købe meget mere frugt og grønt selvfølgelig kan der være en effekt i at der er noget kampagneagtigt over det hvis det er i en periode man gør det

bliver nødt til at smide noget ud

laves målinger og statistikker over

handler om at nedsætte momssatsen på frugt og grønt fra

som er den lavest mulige sats i overensstemmelse med eus regler som andre tidligere har nævnt

et sådant forslag behandles her i folketingssalen stillet af alternativet og venstres argumenter for at afvise beslutningsforslaget er sådan set også en gentagelse af

det anerkender jeg fuldt ud men spørgsmålet er om intentioner og virkelighed så forenes og det gør de desværre

dette tilfælde det danske momssystem er kendetegnet ved en enhedsmoms på fem og tyve

og det er altså et meget meget let administrerbart momssystem og det er grunden til at vi stædigt holder fast i det og ikke vælger at bruge differentieret moms til

forskellige produkttyper kategorier og alt mulig andet vi har

møder virksomhederne og borgerne et meget simpelt og enkelt momssystem i danmark og det synes vi faktisk grundlæggende vi skal holde fast i vi skal ikke til med eksemplet beskrevet

gråzoner afgørelser og kontroller går den så går den og hvad kan man putte ind nej lad os holde fast i det vi har

jeg tror også at

et par ting jeg kan ikke huske præcis hvem det var der lavede undersøgelsen jeg tror det var akademiet for de tekniske videnskaber men

opgørelse være en af de største

som ville gå i fuldstændig modsat retning af det vores normale udligningssystem gør

en overførsel fra de dele af landet hvor indkomsterne ikke er så høje til dér hvor indkomsterne er højest der vil selvfølgelig også være det der hedder et dødvægtstab

de der i forvejen spiser

kunne købe det til en billigere pris og desværre er der jo noget tyder på at det her er meget mere forbundet med livsstil

pris selv om jeg som god liberal naturligvis altid anerkender at

uden undtagelse er billigere at leve sundt end det er at leve usundt

snitte gulerodsstænger og agurker til ungerne til disney sjov fredag aften end det er at købe en pose matador mix mine unger får matador mix fredag aften for det synes jeg de skal have lov til

er har betydning men mange andre ting finansieringen af forslaget er jo et stort hul i kassen

er vi faktisk i venstre i diskussion

vi lovede vælgerne et skattestop forud for sidste valg og det respekterer vi naturligvis vi holder nemlig hvad vi lover så derfor kan vi jo ikke sætte cigaretafgifterne op i indeværende valgperiode og så må vi se hvad der sker når

kommer lidt længere hen men at sætte

firs kroner per pakke som skatteministeren redegjorde for

finansiere et udgiftskrævende forslag med når finansieringen selv er udgiftskrævende så intentionerne

møder virkeligheden og så synes jeg

rigtig stærkt momssystem vi har

holde fast i vores enhedsmoms

gennemsigtigt og det ser vi ikke fra venstres side nogen grund til at lave om på så vi kan ikke

de sundhedsmæssige effekter eller konsekvenser der vil være af

at

en pris på firs kroner på cigaretterne og en meget lav pris

anerkender jeg fuldt ud men man skal

danskerne bliver jo ikke mindre syge

den samfundsøkonomiske gevinst ved den seneste forhøjelse af cigaretafgiften som blev lavet i to tusind og elleve eller to tusind og tolv

men en stigning til til firs

bare sige slår et hul i kassen

ikke at have den sundhedseffekt

på cigaretter jeg tror det sidste svar jeg fik

rygere i vores sundhedsvæsen det er klart det er jo også derfor at regeringen og vi i venstre har en ambition om at

skal vi have den første røgfri røgfri generation fordi rygning er enormt skadeligt

det er enormt dyrt i vores sundhedsvæsen så ambitionen om

beslutningsforslag det er i hvert fald en god intention der ligger i det

at gøre det billigere at træffe sunde valg og dyrere at træffe sundhedsskadelige valg som nogle

lidt svært ved at se hvordan forslaget her finansieres

momsen på frugt og grønt vil medføre et tab for statskassen på omkring to milliard kroner det samme gør sig gældende for en forøgelse af tobaksprisen til over firs

notat der ligger fra skatteministeriet så selv om begge

jo svært at finansiere et udgiftskrævende forslag med et andet udgiftskrævende forslag så skal pengene i hvert fald findes et andet sted derfor har vi svært ved umiddelbart at se hvordan finansieringen hænger sammen

forslaget om at halvere momsen på frugt og grønt er lidt ærgerligt både fordi det kan

svært at administrere det med differentieret moms men også fordi der i forslaget her ikke bliver skelnet mellem økologi og

har vi et forslag om helt at fjerne momsen

at administrere og dels ved vi at det er noget der vil få flere til at vælge økologi og det vil virke både forhold til folkesundhed men også i forhold til miljø og klima det har vi fundet finansiering til og det

lettere at administrere men forslaget her om

en halvering af momsen på frugt og grønt også på konventionelt dyrkede produkter vil jo betyde en afgiftslettelse også for

vil sige sprøjtet frugt og grønt i enhedslisten så vil hellere at man helt fjernede momsen på økologi og finansierede det ved en øget afgift på pesticider

ikke nogen tvivl om at kampen mod tobak er en af de allervigtigste opgaver vi har når det gælder folkesundhed tobak er årsag nummer en til dødsfald som vi kunne forebygge trettentusinde

danskere dør hvert år som følge af tobak tobak er det eneste lovlige produkt som er dødsårsagen for hver anden der bruger det vel at mærke når man bruger det efter forskrifterne det er årsag til rigtig mange sygedage hvert år det er årsag til mange forskellige kræftformer hjertesygdomme kol

vi kalder rygerlunger rygerlunger tobak er stærkt afhængighedsskabende så afhængighedsskabende

rent faktisk ønsker at kunne

også nedslående at vi har fået nye tal der viser at antallet af unge rygere

er steget det går simpelt hen den forkerte vej vi ved at rygning er en af de største årsager til ulighed i sundhed derfor er vi også

at prisen på cigaretter skal sættes op fordi vi ved det virker vi foreslår en fordobling af afgiften så vi får en pris på omkring tres kroner for en pakke cigaretter samtidig ved vi at

afgiftsstigning på kort sigt vil have en social slagside så derfor skal provenuet fra

afgiftsstigning og det vil der faktisk være hvis vi taler om en cigaretpris på tres kroner pakken kombineres med en skattereform der kan lette skatten for de laveste indtægter sådan en fordobling af afgiften vil sammen med neutrale cigaretpakker og pakker skjult under disken helt sikkert hjælpe i forhold til at nedbringe antallet af rygere især unge rygere og mindske uligheden i sundhed men med de bemærkninger

i forslaget ikke støtte det som det ligger her både fordi det politisk er for upræcist

på grund af at man ikke er enige i finansieringen eller at

ikke kan anvise krone til krone hvordan det skal finansieres

er jo jo fair nok

haft det med i vores finanslovsforslag hver gang og vi har også fundet finansiering til det

ordføreren at enhedslisten gerne så at det

økologi ifølge eu

forslaget på den her måde man kan ikke kun fremme økologien

på frugt og grønt man er nødt til at tage hele gruppen med de eu regler kan man jo så arbejde på at få ændret

fødevarer ned i pris for det det man så giver

at vi skal udfordre de regler der er i eu

være noget eu blandede sig i det burde jo

oplagt at man så kunne udfordre eu retten

så anerkender jeg fuldt ud intentionen i alternativets forslag

der er det to forslag som begge to i hvert fald som udgangspunkt er udgiftskrævende

rigtigt nok at når man når over en vis afgiftsforøgelse

begynder det at give udgifter ifølge de beregninger

men der tager man også forbehold for at man kan tage alle effekter med ind i de beregninger så er ordføreren ikke enig

i tvivl om at der også vil komme nogle afledte effekter af det altså nogle sundhedsmæssige effekter som gør

problemstillinger der ligger og der ligger jo et notat fra skatteministeriet som siger at det i hvert fald som udgangspunkt vil være udgiftskrævende hvis man hæver prisen til op over de tres til fem og tres kroner og det er derfor vi foreslår

hæve prisen til til tres kroner og så se

kan jeg fortælle at liberal alliance ikke går ind for differentieret moms og derfor ikke kan støtte beslutningsforslaget det gør vi ikke fordi momsen er en af de mindst indviklede og forvirrende skatter eller afgifter vi har i et ellers meget forvirrende skattesystem

for at mudre vandene endnu mere ved at indføre forskellige momssatser på forskellige fødevarer

har allermest brug for i de her tider herudover tvivler jeg også på at det vil have den helt store effekt hvis vi sætter prisen på en pose gulerødder ned fra tolv kroner til for eksempel ti kroner de grupper der fylder sig med matadormix og chips

gulerodspriserne måske når de slet ikke hen i den del af butikken så af disse årsager kan vi ikke støtte

til beslutningsforslag som også herre peder hvelplund startede sin tale i dag

beslutningsforslaget men det kommer jeg

kommer omvendt til at gøre

talerstol jeg kommer til at rejse en kritik

der manglede finansiering til forslaget

de beslutningsforslag der er i salen her når de er gennemarbejdede

provenuet ved at hæve cigaretafgifterne til firs kroner

ville halvere momsen på frugt og grønt

hvordan rangerer man nødder og alt muligt andet hvad er sundt og hvad er usundt sidst jeg købte stort ind af frugt og grønt

som det også bliver kaldt

godt skulle jeg hilse og sige i det konservative folkeparti

det vil vi gerne vi har konkret foreslået at hæve cigaretpriserne til tres kroner for en pakke

at sikre nogle rammebetingelser som er med til at få vendt den udvikling

er den enkelte der putter cigaretten i munden der bærer det endelige ansvar men vi politikere herinde kan godt indrette systemet på en måde som er klogere end det

jeg kunne ønske mig at både venstre og socialdemokratiet ville melde klart ud hvor partierne står i

respekt for at der er kommet en melding at

så kan man være uenig eller enig men jeg synes det er grundlæggende forkert ikke at stå ved hvad man mener så

set en debat der handler om moms på frugt og grønt

det her på en tredje gang her i folketingssalen så er der ikke alene forslag om finansiering

også forslag om finansiering som ikke giver

det her i dag i alternativet er at vi mener at alle skal have råd til at leve sundt og klimavenligt

ikke forestillet mig at jeg skulle på skolebænken i dag men det er jeg kommet der er mange der taler næsten hårdere end de gjorde

på den privatskole jeg gik på i nitten halvfjerdserne til os i alternativet

proces omkring beslutningsforslag som politiker er der ting man kan og ting man ikke kan man kan alt efter hvilken position man har

fået ved folketingsvalget komme med beslutningsforslag og måske endda foreslå lovændringer som det her

et forslag til der ændrer på noget i samfundet men hvordan folk i praksis lever deres individuelle liv kan

den kritik der typisk rejser sig hvis man foreslår

nogle ting her og når det handler om forebyggelse og når det handler om folks livsstil er det her med at man

måde at leve på for er det ikke grundlæggende op til individet selv at bestemme hvordan man vil leve om man vil flyve alt det man vil om man vil spise alt det oksekød man vil og om man vil ryge alle de cigaretter man vil jo selvfølgelig er det det mennesker skal have frihed

og det mener vi også i alternativet problemet

masser af mennesker der ikke har mulighed for den slags frihed der er nogle der ville ønske at de kunne spise meget mere sundt der er også nogle der ville ønske at de kunne spise meget mere usundt for eksempel min tolv årige søn han ville da ønske at han kunne spise meget mere slik end det han får lov til

spise langt mere sund og grøn mad

meget frugt er dyrt særlig hvis det er forarbejdet for eksempel hvis man har skåret det op eller gjort andre ting så er det dyrt og særlig også hvis det er uden spor af for eksempel

sprøjtemidler så jeg mener at vi bør tage ansvaret på os for at give flere muligheder til dem der rent faktisk ville ønske at det var lettere at tage det sunde og grønne valg og det er derfor vi

som jeg også nævnte i et af spørgsmålene til ordførerne

at syv og firs procent af danskerne ønsker at momsen på frugt og grønt skal sættes

glæder mig at mange af ordførerne i hvert fald er enige i nogle af hensigterne i det her forslag

ud over de positive afsmittende effekter som det her forslag vil have på

vil det også kunne reducere klimabelastningen fordi klimaaftrykket uanset

spiser man mere frugt og grønt spiser man mindre kød det er en effekt det har på det

så både af sundhedsmæssige årsager og klimamæssige årsager

mener vi i alternativet at vi skal sætte momsen ned på frugt og grønt og vi mener samtidig at vi skal sætte afgiften op på cigaretter og vi foreslår denne gang at vi sætter det op til firs

og det er jo fordi det skal have en markant

og det er heller ikke gratis som vi har kunnet høre i dag det er ikke gratis i første omgang men det

vi er ikke bange for at lave politiske tiltag som

leve leve sundt og grønt og jeg er heller ikke bange for at få skældud i dag i folketingssalen af primært

noget vi gerne vil have gennemført på den lange bane

folketingssalen så må det ske på et kvalificeret grundlag så må det ske med respekt for at der sidder mange mennesker og bruger deres tid på det her

beslutningsforslag har man gjort sig bare den mindste umage med at

det vi skal diskutere derfor kunne

spørge igen hvilken forberedelse har ordføreren gjort sig i forhold til

at man kan finansiere det her initiativ ved at hæve cigaretpriserne

ordførerens hensigt at skælde ud men jeg synes

svar jeg har på det spørgsmål ja vi har stillet udvalgsspørgsmål og vi har stillet

spørgsmål til det og ja vi ved at det koster penge

cigaretpriserne til firs kroner for en pakke

effekter af det her som ikke indgår i de svar der er i de beregninger der er lavet og derfor har vi valgt

pernille schnoor fra alternativet

det hele bare handler om proces

en forkert tone eller belærende eller andet

det fordi det her ikke er et privat hjem eller en privatskole

hvad der bliver sagt fra folketings talerstol og det er af allerstørste vigtighed hvad der bliver fremsat af lovforslag og beslutningsforslag

anden gang fremsætter et beslutningsforslag

og det er ikke sagt belærende eller eller andet men det er min politiske holdning jeg synes

fantastisk og stemmer for det

flertal der stemmer for det der står i beslutningsforslaget

det synes jeg faktisk er en rimelig principiel debat og det at være folketingsmedlem og behandle sådan

et beslutningsforslag handler jo ikke bare om at udtrykke hvad man mener

så kunne alle jo sidde i folketinget

og forsvare og argumentere for hvordan man omsætter det man mener til til virkelighed

spørgsmål her som jeg synes alternativet svigter at svare på jeg vil gerne stille mit ministerium til rådighed for via udvalgsspørgsmål og andre kanaler at bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget

jeg synes ikke det er rimeligt at reducere

det er helt ligegyldigt det er ikke ligegyldigt hvordan man gennemfører det man mener og det har kæmpestor betydning for rigtig mange mennesker og det synes jeg hører med

det er blot et fromt ønske om

vi bruger tid på at diskutere en ting hernede i folketingssalen sker det på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt

gennemarbejdet grundlag som som overhovedet muligt så er

jeg synes det er synd og ærgerligt at alle folketingets partier

jeg stille skatteministeriet til rådighed og ellers vil jeg

vi i dag har haft en debat på et ikkesagligt grundlag og det er ikke de tilstedeværende ordføreres skyld det er kvaliteten af det beslutningsforslag som er

foreslår at finansieringen af nye almene boliger altid skal ske med tredive årige fastforrentede realkreditlån som aktuelt har en meget lav rente

skal ifølge forslaget dels bruges til at nedsætte beboerbetalingen

i takt med inflationen ydelsen på realkreditlånet påvirkes naturligvis af renten også af renten på et fastforrentet lån for at få enderne til at mødes er den statslige støtte derfor indrettet så den dækker forskellen mellem låneydelsen og beboerbetalingen siden to tusind og fire

milliard kroner i ydelsesstøtte til den almene boligsektor staten bærer på den måde hele renterisikoen eventuelle gevinster som følge af lav rente tilfalder derfor også

mens renterisikoen fortsat bæres af staten

ændret renteskøn ved at kræve anvendelse af en bestemt lånetype ophæver beslutningsforslaget samtidig den fleksibilitet som staten har og som er indbygget i den nuværende model her kan lånetypen løbende tilpasses for eksempel ændrede kapitalmarkedsforhold det er desuden en grundpille i den eksisterende decentrale model for nybyggeri af almene boliger at det er kommunerne som bestemmer omfanget af tilsagn om nybyggeri ud fra en vurdering af det lokale behov

sf ønsker sig tilbage til en svunden tid svunden tid hvor staten udmeldte kvoter for det årlige byggeomfang denne model blev afskaffet i nitten fire og halvfems den nuværende regering er på linje med tidligere regeringer i de seneste fem og tyve år af den opfattelse at hvis man fra centralt hold ønsker at påvirke kommunernes tilsagn

almene boliger så sker det bedst via økonomiske incitamenter ikke via kvoter lad mig samtidig understrege at vi har fokuseret på at sikre billigere almene boliger eksempelvis seneste aftale med kl fra to tusind og atten om at grundkapitalen for almene boliger fastholdes på ti procent

tusind og tyve og desuden differentieres efter boligens størrelse til afslutning vil jeg også godt nævne at der i forbindelse med parallelsamfundsaftalen er igangsat

formålet er at afdække om der er behov for nye redskaber

når analysen er færdiggjort vil det være muligt at drøfte justeringer i forhold til nybyggeriet under alle omstændigheder anviser b en hundrede og ni og tyve ikke en farbar og nødvendig vej til billigere almene boliger

ministeren er enig i at den mangeårige model som ministeren henviser til som har været anvendt

for byggeriet i den almene sektor bare er dyrere som markedet ser ud lige nu som

til boliger i dag ser ud så er den dyrere

det som har gjaldt for private boliger i meget lang tid

almennyttige boligers lån til de billigst mulige lån man kan opnå

tror jeg ikke at man kan gøre det billigere på anden vis for øjeblikket er der billige realkreditlån derude men man skal jo ikke lave sin politik for de næste ti tyve tredive år på baggrund af en meget aktuel

siden to tusind og fire har staten givet støtte til den almennyttige

boligsektors lån på tredive milliard kr

den model som sf lægger op til her hvor de almennyttige boligforeninger scorer gevinsten når renteniveauet er lavt mens staten betaler omkostningerne når renteniveauet

i hvert fald ikke en hensigtsmæssig

jo også en del af målet kan man sige men mener ministeren at det er rimeligt at der skal være så stor forskel på gevinsten ved realkreditlån om man er privat boligejer eller om man for eksempel bor i en almen sektor

reelt set koster det jo ikke regeringen noget eller staten noget

som konsekvens at man kunne sætte huslejen

procent af opførelsessummen og det er dyrt i forhold til en situation hvor renten er lav

og

har beboerne scoret på den ordning hvis vi opgør tiden fra to tusind og fire og frem har den ordning jo betydet at staten har bidraget med tredive milliard kroner

her lovforslag

kunne godt tænke os

der bor i almenboliger specielt dem der har meget høje huslejer fik en lavere husleje end de har i dag vores eget forslag går på at man nedsætter huslejen i de boliger der er bygget efter år to tusind som typisk er dem der har meget høje huslejer det vil vi bruge nul milliard kroner på det her forslag er lidt anderledes det er en generel huslejenedsættelse kan man sige til dem der har

set godt se meningen i og vi bakker op om

måde sikrer at nogle af dem der bor i meget dyrere almenboliger får billigere huslejer men når vi ikke umiddelbart kan støtte det

er det fordi vi tror det kræver et lidt mere grundigt forarbejde at begynde at ændre ved de låneformer som man har i den almene boligsektor vi kender jo mange af os eksempler på indekslån

lavet i en periode i den almene boligsektor og som man mange steder kæmper med

nemt at sige bagefter men men det kan vi jo sige bagefter at det var en låneform som blev indført som var uovervejet og som gjorde at de boligafdelinger som har de lån og

boligafdeling altså har nogle meget høje huslejer i

andre boliger der synes jeg historien fortæller os at vi skal tænke os meget godt om før vi begynder at ændre

har meget respekt for at sf har begrundet deres forslag

synes jeg at vi skal tænke os bedre om end

meget tæt på et folketingsvalg så alt i alt er vi sådan set enig i ambitionen men men vi vil gerne indrette det på en anden måde og

gennemgå det her og lave et lidt mere grundigt forarbejde det i hvert fald vores holdning i

jeg har lovet også at hilse fra alternativet og sige at de de har den samme tilgang

er i den almene boligsektor i hvert fald ikke er logisk og at det vel også er uretfærdigt at

borgere i alment boligbyggeri altså ikke oplever den samme gevinst ved en lavere husleje som det her forslag jo netop bygger på man kan måske også

var en mulighed for at vi faktisk

give den almene boligsektor et løft

men hvordan man konkret skal gøre det i forhold til de to forslag som der

må vi jo kigge grundigt på og se om der er mulighed for at lave politik på

et valg når der er lidt mere ro på tingene

syv og halvfjerds og der var det til en rente på

fordelagtigt at bo i en almen bolig i sammenligning og nu er man så et sted hvor det er boligejerne som som måske høster den gevinst af tidens udvikling og det skal vi selvfølgelig rykke ved men helt

almene boliger er blevet meget meget høj har brug for at vi får en mere blandet beboersammensætning og at

at bo i almene boliger i de store byer og at det kræver at

finder en model hvor vi kan lykkes med at få sænket huslejen der hvor den er allerhøjest

vi ved jo begge to at der er et stort behov for at der også bliver bygget almene boliger derfor giver det jo god mening at vi også har en drøftelse

det er muligt at give den almene boligsektor de samme favorable forhold som den private boligsektor har haft i meget lang tid og derved helt kvit og frit i virkeligheden altså gratis

huslejen i de almene boliger

her at staten skal pålægge sig selv at de almennyttige boliger fremover kun må finansieres via fordyrende lån

uden fleksibilitet for staten

økonomisk mest rentable løsninger finansieringen af forslaget skal ske via et ændret renteskøn hvilket man naturligvis ikke kan finansiere noget for den nuværende finansiering og støttemodel mener vi i venstre fungerer fint hvorfor venstre ikke kan støtte

forældre med private boliger i københavn for eksempel har muligheden for med skattefordele at købe boliger til deres unge alt imens

at afvise at vi måske skulle have muligheden for på den her måde at bygge nogle billigere

og stiller garantien og her i forslaget foreslår man så så at staten skal give sig selv en slags økonomiske håndjern på sådan at staten mister den fleksibilitet

jo også et politisk valg så spørgsmålet er jo hvordan

prøve at tilgodese det behov der er for eksempelvis flere billige ungdomsboliger deler venstres ordfører ikke

billige ungdomsboliger

almennyttige boliger har jo en stor fordel

jo netop at du har en garanti for uanset om konjunkturerne går op eller ned

har den samme lave lave husleje

markedsværdien af

så man har de fordele at når finanskrisen rammer et land

boligejere som ordføreren ellers har henvist til så jo der er virkelig mange gode fordele for dem der vælger at bo i almennyttige boliger

har fremsat vil have en række konsekvenser som jeg ikke mener vi kan leve med forslaget betyder bla

den fleksibilitet som den nuværende model giver da man ikke længere kan tilpasse lånene alt efter hvor man kan få den laveste rente mister staten det her redskab ender det jo med at

får en højere husleje

det jo rent faktisk er kommunerne der foretager den reelle den reelle prioritering af hvor mange

sniger der sig et synspunkt ind i beslutningsforslaget om at

noget staten også skal blande sig i det synes vi ikke er fornuftigt

rode ved så grundlæggende ting som den finansieringsmodel vi har haft i rigtig mange år hvis man kunne gøre det alene på det her grundlag

nu har en gunstig periode jeg kan sige

købte mit første hus i nitten firs

tyve procent i rente eller lige en my under tyve procent i rente

forlade sig på et synspunkt om at nu går det godt fru

så nu skal vi feste tror vi ikke på er fornuftigt det er en farlig vej at gå

så også vil fratage staten den mulighed hele tiden at kunne finde ud af

kan placere sig mest fornuftigt rent rentemæssigt eller rent lånemæssigt på et hvilket som helst tidspunkt synes jeg er rigtig vigtigt det gør

hvad ved jeg skal ud at låne et tocifret milliardbeløb så har staten forskellige muligheder og det er det der giver den laveste rente og det er også det der giver den bedste mulighed for for lejerne

bare sådan for god ordens skyld jeg vil egentlig bare høre

liberal alliance om liberal alliance er enig i

har haft samme gavn af den meget meget lange periode med meget meget lave renter på boliglån

de private boligejere der har scoret den fulde gevinst af

i meget lang tid mens den almene boligsektor ikke

længere sigt tror jeg ikke at det her er til fordel for den almene sektor og ministeren har jo lige været inde på at

tredive milliard kr så jeg forstår

til gode i form af en lavere husleje men forslaget koster jo ikke staten ekstra penge af den grund

spørgsmålet bare ganske enkelt er det helt rimeligt set med liberal alliances øjne at boligejerne på det private boligmarked gerne må få store gevinster og i øvrigt også skattegevinster

pålægge regeringen at ændre finansieringen

så de afspejler det meget lave niveau for den lange obligationsrente

så der skabes finansiering til at bygge flere

lyder jo simpelt og besnærende at man lige kan udnytte de lave renter der er lige nu til at sænke huslejerne på

men sagen er lidt mere kompliceret end som så staten yder jo ydelsesstøtte

udvikler sig i samme takt som inflationen uanset

som man egentlig har betalt fra statens side for at sikre ro om huslejen

lav men det er den jo ikke for for altid så

i en situation hvor der er mangel på boliger mangel på billige boliger

bliver man tilgodeset fordi ens bolig bliver mere værd

man kan optage billigere lån i den de penge

og investeringen giver et bedre afkast

bor til leje i alment boligbyggeri og renten falder

får man lidt groft sagt en bar bagdel at trutte i er det retfærdigt man skal ikke skære landets almene lejere over en kam fordi de er lige så forskellige som

resten af danmark og diversiteten i den almene sektor er jo en af dens største styrker men det falder næppe nogen for brystet når jeg fremhæver at lejere absolut ikke er lige så forgyldte som boligejere ikke engang som de fleste andelshavere mange af de danskere som har mest ondt i økonomien bor til leje når de så oven i købet skal være hægtet af de økonomiske gevinster med en lav rente selv om økonomien buldrer derudad og kommer alle andre til gode

at være socialist for at kunne se den himmelråbende uretfærdighed men det kan godt være at det hjælper som en god kollega engang sagde til mig det er dyrt at være fattig dyrt fordi mange penge tjener penge mens gæld bare skaber mere gæld det er baggrunden for at sf har fremsat det her forslag som i kan læse i forslaget

der en masse teknikaliteter men det handler helt grundlæggende om mere retfærdighed på boligmarkedet om den faldende rente der har en positiv betydning for alle der ejer deres mursten

dem til gode der bare bor i dem konkret skal det så ske ved to ting har vi foreslået billigere husleje og flere almene boliger det kan opnås ved at finansiere byggeriet med lange fastforrentede lån lån som i dag findes på markedet og som bruges i stor stil med den låneform kan man sætte huslejen ned for nybyggeri betragteligt ned uden at det øger statens udgifter for i dag forudsætter det at byggeriet finansieres løbende og til en meget højere rente end den vi ser i øjeblikket men markedet viser at den lave rente kan opnås i en lang årrække tredive år frem og med forslaget vil man desuden kunne efterkomme den meget store efterspørgsel på almene boliger i dele af landet især i københavnsområdet fordi de lavere låneomkostninger vil gøre det muligt at bygge flere boliger med en husleje som

faktisk kan betale jeg kan godt høre at der ikke er flertal for forslaget på den her side af et valg jeg kan også høre at der heldigvis er nogle der synes at det godt kunne give mening at

vi talte videre om mulighederne efter et valg

har i hvert fald lyttet mig til at dansk folkeparti er enige i intentionen jeg hørte også at socialdemokratiet er enige i intentionen så måske er der alligevel håb forude eftersom

vi også har et valg lige foran os jeg tænker i hvert fald at vi med det her forslag kunne give et tiltrængt økonomisk løft til en del af danmark der har kraftigt brug for det og uden at det havde kostet os en krone jeg har svært ved at se hvordan man skulle kunne være modstander af